og firs om beføjelser

til forsvarsministeren er anmeldt følgende spørgere nikolaj villumsen troels lund poulsen mads rørvig

der ønsker at melde sig det er ikke tilfældet

hver to minutters taletid og herefter følger to runder hvor spørger og minister hver gang har en minuts taletid jeg giver ordet til herre kim andersen

hvad regeringen har af overvejelser i forhold til at

problemer med at få skabt job hjemme er det jo vigtigt at vi giver vores eksportvirksomheder

små og mellemstore virksomheder som jo er dem vi har flest af herhjemme og som rummer et ganske stort potentiale i forhold til at udvikle sig og skabe værditilvækst og dermed også

som måske ikke tager sigte på at nå til udlandet hverken til nærmarkederne eller til briks landene

regeringen har skåret ned på bevillingerne til

eksportfremmeindsatsen det synes jeg er meget beklageligt og jeg vil gerne høre hvad ministeren har tænkt sig at gøre i den sammenhæng så vil jeg gerne spørge hvad regeringen i øvrigt gør internationalt for at begrænse den omsiggribende protektionisme

traktaten og som i det hele taget ikke er fremmende for en international arbejdsdeling

som det tredje også gerne have ministerens bud på hvordan vi

og gartnerivarer blomster fra

jeg jeg ved at ministeren har været stærkt engageret i det spørgsmål og jeg vil gerne rose ministeren og hendes ministerium for den indsats der har været gjort indtil nu men vi er jo ikke i mål ministeren og derfor

koster altså danske arbejdspladser og den er i åbenlys strid med nogle dyrebare principper

bevillingerne til eksportrådet med syv og tyve procent det er næsten en

bevillingerne nemlig fire hundrede og halvfems million

eksportfremme rundtomkring i verden

bevillingsniveau på det samme

bruge vores tjenester ude i verden det var den ene

ordren i den sidste ende det er det vi kalder vitusprogrammet og

der er jo kæmpe muligheder her altså hvis vi

til tyskland som jo er vores største eksportland og som aftager så vidt jeg husker sytten procent af den samlede eksport

syd for hamborg så er danske virksomheders gøren og laden syd for den grænse meget meget meget beskeden og det er vel et af de mest velstående

det måtte være åbenlyst at der her var mulighed for en

bedre og stærkere dansk indsats

vi nu ikke trækker ressourcer ud af de muligheder for at tilgodese en briks strategi men

vi går på to ben og fastholder en både og strategi både derude og her omkring os det håber jeg ministeren er enig i og vil følge op

eller problemer i europa

sige at jeg synes at det indre marked har sejret sig næsten ihjel

i kravet til lokalproduktion hvis man skal have en

syd for hamborg vi er simpelt hen for ringe repræsenteret der jeg synes det er en

at satse på det område her med hensyn til norge

nordmændenes fastlåsthed i forhold til protektionisme op

vil gerne høre hvad den danske regering vil gøre over for nordmændene er man parat til at

sanktioner i eøs systemet

det vi oplever fra norsk side på det her område hvor man lader udenlandske virksomheder og brancher opdyrke et marked hvorefter man i virkeligheden fortrænger dem for at begunstige nogle ganske få

går til vores nærmarkeder så jeg er meget opmærksom på at det er en udfordring og at vi hele tiden skal

til gengæld til stede i resten af verdens vækst foregår uden for eu og

jeg i går eller i forgårs hvor et

en voldsom forøgelse af toldsatserne

toldforøgelser

markedsadgangskomité den toogtyvende marts og der

for kommissionen for at gøre det klart at det ikke er acceptabelt og vi er ikke alene i eu kredsen

mange lande der står bag danmark i forhold til at presse norge det har også betydet at kommissionen har indledt et enormt pres på norge i

er ikke med i forhandlingerne i øjeblikket og vi skal have det med

den statslige investeringsfremmeindsats reducerer bevillingerne

investere i danmark fra statens side

der vil ud på markederne med en hjælpende hånd

falder fra fire hundrede og to og halvtreds million

fire hundrede og tre og tyve million kr som ministeren oplyser i

videnskabsministeriet der finansierer den del men bevillingen er sådan set den samme det

at erobre markedsandele

uden for eu og hvis man gerne som virksomhed vil vækste og

hvor mange medarbejdere er der i eksportrådet udeomkring er der flere eller færre end under den tidligere regering i venstre har vi jo sagt at

opprioritere området med vores finanslovforslag vi lagde frem vi vil simpelt hen

det er det der skal tjene penge til danmark fremadrettet vi oplever jo

tal for eksporten rundtomkring blandt andet til usa

ministeren sådan skærer ned på området

medarbejdere i eksportrådet der laver eksportfremmeindsats nu

bare vi har indsatsen og den samlede indsats

skar eksportrådets indsats med syv og tyve procent

finansielle krise jo også presser de offentlige finanser

der skete i to tusind og et for at for at bortforklare det her jeg havde egentlig håbet at vi sammen kunne kigge fremad og sige skal vi ikke satse på det her område ministeren siger

statslige økonomi er presset og det er sikkert også rigtigt nok men ministeren har jo også lige fremsat et forslag om

inden for den statslige ramme med vækstplanen så vil ministeren ikke arbejde for at

vedtaget en vækstplan

i i august september måned at kigge på en næste finanslov

flere midler til det her område præcis som venstre foreslog da vi fremlagde vores

til det forskningsministeriet bidrager

spørgeren i

bruge kræfter på vores eksportindsats rundt omkring i verden

og infrastruktur

kommer ud over det lokale marked og ikke kommer ud over

meget unikke produkter og det er

særlig inden for fødevareområdet

småøernes fødevarenetværk der

og støtte op omkring det her således at

japan og sydamerika men at det

og som jo burde kunne spille

i en international konkurrence det kan de sådan set også

konkurrencen bliver rigtig svær er man laver standardprodukter der

forhandlet lokalt eller måske i et mindre område

men det ikke så synligt ikke så kendt

var lidt mere aktive inde på banen og

småøernes fødevarenetværk ind til et møde og finde ud af hvor der er barrierer

der er nogle steder hvor ministeriet kunne være med til at hjælpe

er finansiering og adgang til finansiering

jeg ser bare at der er mange andre steder hvor der er er produktion af produkter

jeg vil gå tilbage til mine hjemmelsmænd og

produkter kan man næsten ikke efterspørge

er i jyllands posten i dag

nu viser det sig også at det er et amerikansk firma som det danske forsvar har benyttet sig af og ansat mindst syv tolke

det er stærkt kritisabelt at han har givet forkerte oplysninger derudover

høre om han kunne oplyse hvor mange procent af de tolke der arbejder eller har arbejdet for de danske styrker der er fra helmand så vi kan få det

sikre

asyl i den forbindelse og i forbindelse med den debat er jeg kommet for skade at sige til blandt andet tv to at vi ikke anvendte lokale tolke det var upræcist for det jeg skulle

og som stod i de papirer jeg havde fået var at vi i i overvejende grad anvendte tolke som ikke var lokale det har jeg også sagt til en række andre medier hvilket efter min bedste overbevisning dokumenterer at der ikke er nogen

hvis man skulle gøre det skulle man jo holde fast i den samme forklaring hele vejen rundt så det som jeg er trist over i den her sag er at jeg har været upræcis det har jeg også sagt herefter står så

at vi blandt andet anvender lokale tolke

selvfølgelig at skaffe oplysninger om

al den stund han også selv har stillet spørgsmål i den her retning

er for nogle faktuelle forhold der gør sig gældende

og også over for information udtrykte at danmark ikke har benyttet lokale tolke

sige det hvis forsvarsministeren var bekendt med at danmark brugte lokale tolke

om forsvarsministeren kendte til at danmark brugte det her amerikanske firma som jyllands posten i dag beskriver og om han var bekendt med det da han udtalte

et britisk firma

afgørende for mig er at sandheden kommer frem i den her sag som i sidste ende kan betyde liv eller død for

og har også gjort det nu at den udtalelse jeg havde til tv to var upræcis hvordan spørgeren vælger at vægte det hvor stor en grad af ufejlbarlighed man i øvrigt vil kræve

sin omverden er selvfølgelig op til en selv det som jeg kan gøre er at sige som jeg har gjort nemlig at det var upræcist

gjort anderledes

med de her amerikanske

at vi havde anvendt amerikanske tolke det som er sandheden

i en periode fra september to tusind og ni til december to tusind og tolv anvendte lokale tolke

enhed var knyttet op til en amerikansk styret enhed

er i modsætning til det der gjorde sig gældende for de britiske tolke

ret afgørende at vi får alting lagt på bordet lige nu

håber da meget at forsvarsministeren har sat sig ind i hvad situationen er nu hvor den her krise har kørt i flere dage ligeledes

at få svar på hvad forsvarsministeren har tænkt sig at gøre

de tolke som allerede på nuværende tidspunkt siger at de er blevet genkendt og er i fare hvad har forsvarsministeren helt konkret tænkt sig at gøre for dem der lige nu er i fare og så må han meget gerne svare på spørgsmålet om hvor mange tolke vi har i helmand jeg synes det

vi får lagt alting på bordet også hvornår han blev bekendt med de præcise tal og hvornår han blev bekendt med

det er nogle af de oplysninger som vil indgå

de spørgsmål der er stillet og i

i forbindelse med det samråd som spørgeren selv

til jeg synes det vigtigste her er at vi får afklaret

langt hen ad vejen

også en række af de andre spørgsmål som er stillet også fordi

det giver grundlag for at forholde sig til den anden del af spørgerens spørgsmål her i anden omgang

hvor man ikke fortalte sandheden

ministeren ellers hævdede offentligt at man kun brugte et britisk firma

mig at få en redegørelse for

til at ministeren er så langmodig den her sag kommer frem søndag hvorfor bliver det ikke undersøgt hvorfor gør ministeren ikke noget for at finde ud af hvordan tingene ser ud og ikke mindst hvad er årsagen til at ministeren enten bevidst eller ubevidst ikke fortæller sandheden om hvor mange firmaer der

og hvilke lande de kommer fra det fører mig så også til spørgsmålet er der flere firmaer fra andre lande der bliver brugt

lokale tolke som havde været anvendt af danskerne herunder

fremstillet i tv to som om danmark havde et direkte ansættelsesforhold i forhold

hvilket danmark ikke har haft i den forbindelse og i forbindelse med den anmodning den besked til forsvaret om at undersøge de her

at der også har været anvendt tolke som ikke var fra det britiske firma det er noget af det som de

de amerikanskansatte tolke er som jeg

oplyst indtil videre ligeledes overvejende rekrutteret i afghanske provinser uden for helmand sådan at de ikke arbejdede i deres eget lokalområde de tolke som blev anvendt af den danske omlt enhed arbejdede hovedsagelig inden for den afghanske lejr med tolkning mellem danske og afghanske soldater i

de spørgsmål som er rejst finder vi svarene

hvorefter der skaffes et beslutningsgrundlag for at

sådan at ministeren har vist enorm handlekraft i den her sag snarere tværtimod men det fører mig stadig væk til de spørgsmål jeg stillede og som der ikke kom svar på

hvorfra vi anvender sikkerhedsfirmaer

hvad er det helt præcis der er årsagen til at

de talepapirer som vi selvfølgelig også vil bede om at få oversendt og som var forberedelserne til det interview som ministeren

gøres klart at det om man så må sige ikke kan udelukkes at vi anvender

ministeren så har indrømmet at han kom til at læse forkert

anvendes andre landes tolke eller firmaer fra andre lande

et britisk firma hvad har ministeren så tænkt sig at gøre ved det for så

jeg havde ikke på daværende tidspunkt kendskab til konkrete eksempler på

for

hvorfor det er et hensigtsmæssigt skridt

til landets virksomheder og deres situation der er jo en klar forskel på den måde vi griber det an på og den måde man traditionelt har grebet det an på fra venstres side

noget tryllemiddel der kan garantere nogen form for sikker økonomisk fremgang med en væsentlig indsprøjtning af investeringer og

hvor det jo er tydeligt at

sætter den her skat ned hvilket jo alt andet lige tipper balancen til ugunst

det er vores opfattelse at vi i den situation

egen måde det vil sige så målrettet og fokuseret som muligt vi undtager den finansielle sektor og vi

gennem længere tid haft

den opfattelse som han gav udtryk for i en kronik den tyvende august to tusind og tolv hvoraf det netop fremgik meget præcist

i forhold til at sænke selskabsskatten

venstre synes det er en god idé at sænke selskabsskatten og også andre skatter og afgifter for virksomhederne

godt et halvt år siden var af den opfattelse at det ville være et tvivlsomt sigte hvis

indledt et kapløb mod bunden i forhold til at sænke selskabsskatten

en nedsættelse af selskabsskatten som det eneste relevante middel

tilstrækkeligt det dokumenteres

ting der sker i landene rundt om os på en måde der er så fokuseret som muligt hvilket kræver en ganske

og jo i sammenhæng med en lang række andre initiativer som

den vækstplan

foretrække at have en mindre fokuseret lettelse

at man vil opfatte det som et et tvivlsomt sigte

var af en diametralt modsat opfattelse står man så stadig væk på mål for det eller hvordan skal

stadig på mål for kronikken eller har han simpelt hen skiftet opfattelse i forhold til det der stod i kronikken for seks måneder

storbritannien det gælder i langt bredere forstand der er opgaven jo at værne sig fuldstændig pragmatisk imod den udvikling

så fokuseret som muligt jeg bemærkede mig at det der med den

er det klart at der er den afgørende forskel på vores tilgang til det her og så venstres som jeg har forstået den at for venstre er det her et fuldstændig afgørende element som man gennem den periode hvor man havde regeringsansvaret gerne lod stå alene

vi så kender i dag for os er det et værn mod ting der sker rundt om os det skal udøves fokuseret og det skal ske i en større sammenhæng gør vi det og får vi venstres tilslutning til det så er der måske et håb om at vi får rettet op på nogle af

den laveste selskabsskat af alle lande og ser stort på vores kvalifikationer og vores produktivitet være en taberstrategi

godt få det indtryk når man hører på de forslag der bringes på på bane det er ikke det vi står for

det samme som at vi ikke synes at man pragmatisk skal værge sig imod det der foregår i landene rundt om os det bør man gøre og så fokuseret som muligt det vil sige uden at den finansielle sektor får del i skattelettelsen jeg har stadig væk ikke hørt venstres synspunkt

at vi gør det her som et værn imod de ting der sker i andre lande jeg

være uenige om at den udfordring findes

den finansielle sektors og nordsøens begunstigelse

bredere sammenhæng hvor vi over en bred kam satser på at få en stærkere konkurrenceevne en højere produktivitet flere arbejdspladser og højere vækst i

interessante i den diskussion

at selskabsskatten er et fair bidrag fra virksomhederne til velfærdssamfundet

det forslag der ligger på to og tyve procent er lige så fair som hvis man havde beholdt den på fem og tyve

det tidspunkt hvor venstre foreslog en sænkelse

give et fair bidrag til velfærdssamfundet mener regeringen

at to og tyve procent i selskabsskat er lige så fair som fem og tyve

trækker investeringer og arbejdspladser ud af danmark ved at gå længere ned end os

støder på

andet plan er grundlæggende for som jeg forstår venstre synes man det ville være rimeligt og rigtigt

som overhovedet muligt jeg ved ikke hvor man synes det det rigtige niveau ville ligge for mig at se må man forholde sig til den virkelighed og den omverden man lever i men der

en defensiv tilgang til det her spørgsmål man kunne så godt sige at der er andre afgifter som er betydelig højere i danmark end

er i tyskland eller andre steder

helt set konkrete forslag på men dog måske en imødekommelse rent retorisk hvorfor er det så lige selskabsskatten at regeringen nu går ind og siger det skal vi værne os imod hvis andre lande rundt omkring os sætter den ned hvorfor kunne man ikke lige så godt sige at der også er andre dele af afgiftspakken skattepakken om man vil hvor vi i danmark har et meget meget højere niveau end lande som ligger lige på den anden side af grænsen og dermed også

der sikrer vores konkurrenceevne der skal også være en finansiering af de ting som er vigtige for vores konkurrenceevne som handler om uddannelse og om produktivitet som handler om om det produktive i den velfærd vi

det skal finansieres og der får man nogle gange det indtryk når man hører på venstre og det bliver jo sjældent særlig konkret at det aspekt har man ingen opmærksomhed på overhovedet det overlader man fuldt ud til

hvor vi har hinanden når vi mødes og forhandler og vi ved hvad der er at vælge mellem når

jeg har så refereret til en kronik som ikke brugte den slags voluminøse udtryk men dog alligevel ret præcist sagde at det ikke er noget som regeringen arbejder med

første gang omverdenen reagerer ved at sænke selskabsskatten hvor vi i venstres

flere omgange i danmark så jeg vil bare spørge om

at det er lidt forvirrende at man

at røre ved selskabsskatten til nu efterfølgende ganske få måneder senere at se en selskabsskattesænkning i et udspil

ud over det drilleri man laver stædigt holder fast i at tro

nok komme i mål det er da det der er underligt

en situation objektivt efter ti år hvor venstre har haft regeringsansvaret og udøvet det fuldstændig enevældigt i samarbejde med

end vi burde have og at vi har en udfordring i

få skabt privat vækst og beskæftigelse

om at værne sig mod udlandet det er naturligvis et aspekt af det der er mange andre aspekter herunder at vores produktivitetsvækst halter betydeligt bagefter

forældes efter en vis tid det gælder både her hos os altså i danmark og i andre lande herunder i de nordiske lande

afhænger forældelsesfristens længde af forbrydelsens grovhed som udtrykt ved forbrydelsens

det er er som udgangspunkt altså kun forbrydelser med fængsel på indtil livstid i strafferammen som ikke forældes

så tale om forbrydelser som forsætligt drab terrorisme og mordbrand strafferammen for seksuelt forhold til et barn under den seksuelle

hvis barnet er under tolv år eller gerningsmanden har anvendt tvang eller trusler

strafferammen fængsel indtil tolv år forældelsesfristen er derfor enten ti eller femten år alt afhængigt af hvilken strafferamme der gælder i den konkrete

er på linje med andre forbrydelser med tilsvarende strafferammer

synspunkter om at seksuelle overgreb på børn er fuldkommen afskyeligt

her fra folketingets side har vi jo klart sendt signalerne politiet gør en stor indsats kommunerne gør en stor indsats og også i foreningslivet bredt er der jo fokus på spørgsmålet her regeringen har lige

som netop skærper indsatsen mod

betyder at mange af de kvinder eller mænd der gerne vil

kunne anmelde sager hvor de har været udsat for sexmisbrug da de var

forældelsesfristerne stadig væk er på et niveau som for os at se i dansk folkeparti er

det som regeringen har spillet ud med er jo at man i stedet for

være en og tyve år og så kan lægge ti år til men det løser ikke problemet for en tre og tredive årig eller fire og tredive årig eller fem og tredive årig som har været udsat for misbrug

nu til dags med moderne efterforskningsmetoder som dna

registrering og lignende der kan gøre at man faktisk også

gør det ikke indtryk på justitsministeren at man faktisk har så moderne efterforskningsmetoder nu

den ændring som regeringen

også fornemmer der er bred opbakning til i folketinget at

en og tyve plus femten år når det så handler om mulighederne for at standse en

er det også værd at bemærke at det har regeringen

at når politiet modtager en anmeldelse om seksuelt misbrug af et

om det giver anledning til at kigge nøjere på

der nu til dags er bedre bevismuligheder end der har været tidligere

som var meget omdiskuteret her sidste sommer

lisbeth zornig andersen ikke kunne melde sin stedfars overgreb på hende da hun var

fordi hun nu var i en alder hvor det ikke kunne lade sig gøre hun var fire og fyrre

et meget omfattende lovforslag

over en bred kam skærper indsatsen mod

og det betyder jo at lisbeth zornig andersen og andre der har været i samme situation ikke får mulighed for at kunne forfølge de sager

derfor synes jeg der er et forklaringsproblem fra regeringens side

man har sagt socialdemokraterne har sagt at man vil gøre noget for at afhjælpe den slags situationer

man rykker kun med tre år kan ministeren forklare hvorfor man ikke gør

er opmærksom på det kommunerne er opmærksom på det foreningslivet er opmærksom på det vi her fra folketingets side og dermed også lovgivende side er meget opmærksom på det og jeg håber på at være bred opbakning til de skærpelser som regeringen har fremlagt over for seksualforbrydelser også over for børn og mindreårige

ændringer i forældelsesfristerne som regeringen har fremlagt i folketinget det håber

jeg ikke stå her og udtale mig nærmere om den konkrete sag jeg har ligesom spørgeren selv ikke noget konkret

kendskab til den pågældendes afsoningsforhold

de nærmere omstændigheder som har gjort at kriminalforsorgen ikke har fundet det utilrådeligt at prøveløslade den pågældende men jeg kan generelt oplyse at der efter afsoning af to tredjedele af en fængselsstraf skal tages stilling til om den indsatte

prøveløslades hvis kriminalforsorgen beslutter

så vil der i hovedparten af tilfældene

fastsat vilkår om at den dømte i en periode skal være undergivet tilsyn

så kriminalforsorgen har snor i den pågældende populært sagt i tiden efter løsladelsen at man er prøveløsladt

er derfor ikke ensbetydende med at man

frihed tilbage tværtimod er man ikke sjældent stadig under en form for

så sker det jo desværre at tidligere dømte falder i og begår ny kriminalitet efter prøveløsladelsen

der vækker spørgerens bekymring i den konkrete sag men hvis man begår et nyt strafbart forhold i

risikerer man ikke blot en straf for den nye kriminalitet man risikerer også at skulle ind og afsone resten af den straf

sige at reststraffen så at sige hænger over hovedet

jo ikke rigtig bruge til noget at

regeringen ikke handler at regeringen ikke fornyer lovgivningen at regeringen ikke tager initiativer til at der bliver dæmmet op for

de skyderier der i øjeblikket gør vores samfund mere utrygt jeg lagde mærke til at

ministeren efter at politiet heldigvis havde foretaget

anholdelser i går sagde at

regeringen så følger op på det altså at der er overensstemmelse mellem det man siger og det man så

er der altså ikke overensstemmelse mellem det man siger

grov voldshandling med døden til følge få otte års fængsel afsone de fem

med en reststraf på tusind dage altså en fantastisk stor rabat på den straf han oprindelig

er blevet anholdt af politiet i forbindelse med den aktion der

kan justitsministeren ikke godt selv se at der simpelt

overensstemmelse mellem det man siger og det man gør

har været henne siden regeringsskiftet for er der noget den her regering

er det at sikre og løfte indsatsen mod rocker og bandemiljøet til et nyt niveau som langt overstiger det niveau

den tidligere vk regerings indsats

det vi så i går to og fyrre målrettede ransagninger mod miljøet ligger helt i forlængelse af regeringens

de her typer er vanvittige mennesker og de skal have én melodi og det er den som vi så i går for de skal ikke tro at de kan te sig som de vil på gaderne uden

nultolerance vi skal tilkendegive alle sammen at det er vanvittige mennesker og det er det det sikkert

i en sag som den her at pege på

selvfølgelig ikke skal have rabat ligesom

diskutere ved en anden lejlighed om de skal have rabat når de får en fængselsstraf på otte år og altså kommer ud efter

er en stor risiko for at de går lige direkte ud og laver ny kriminalitet og det kan vi

det kan der vel ikke være to meninger om eller hvad

ved man jo af erfaring at i det her miljø begås der meget kriminalitet

tidspunkt ind og have den rette og forhåbentlig lange

henne dengang regningen skulle betales

have to hundrede nye pladser i kriminalforsorgen således at vi kunne have plads i kriminalforsorgen

henne dengang regningen skulle betales for otte og fyrre nye pladser til lige nøjagtig de her typer i vores kriminalforsorg hvor var

henne dengang regningen skulle betales for at vi kunne lave en større opsplitning af de indsatte i kriminalforsorgen således at

og lige nu er vi i en situation

man har løftet indsatsen til et højere niveau

solgt hash i det åbenlyse fra vinduerne i

der bliver skudt i gaderne der bliver skudt ind mod forretningsdrivende

kan da ikke være godt nok for ministeren at sådan nogle ting kan

jeg synes ikke jeg hører noget svar på det men nu er lejligheden der hvad gør regeringen ekstra for at løfte det niveau til et niveau der bare er så højt

en anden gang men man skal som sagt passe på med at kaste

man selv bor i glashus hvad gør regeringen så

herre peter skaarup omkring bordet som går målrettet efter de her miljøer som sikrer at politiet har ressourcerne til at lave den type aktioner som vi

ud over at få fat i de her typer som er

det formål at få dem væk ud af miljøet således at de ikke kan tro at de kan te sig som de vil så har det også det formål at sende et kraftigt signal til dem som måske kunne overveje at være på randen til at

lad være for det går galt og i får samme tur som dem i så i går hvis i begynder

vi havde med andre ord ikke intentioner om at være et foregangsland

der uden de store udfordringer kunne anvendes til at opkræve kørselsafgift på de dele af vejnettet som folketinget måtte ønske omfattet af afgiften det er i dag kun den løsning der bygger på modtagelse af signaler fra forskellige satellitsystemer gnss der kan tilbyde den fleksibilitet når regeringen lægger op til at kørselsafgiften for lastbiler alligevel ikke introduceres i to tusind og femten hænger det for det første sammen med at de

omkostninger simpelt hen er for høje omkostningerne vedrører blandt andet investeringer i det tekniske udstyr i forbindelse med afgiften såsom de betalingsbokse der skal sidde i alle lastbiler og de kontrolporte der skal opstilles derudover kommer den løbende drift af ordningen samlet set

omkostninger på nuværende tidspunkt på et så højt niveau at omkostningerne ikke står mål med de fordele som afgiften medfører for det andet skal

beslutning om ikke at indføre kørselsafgifter for lastbiler selvfølgelig også ses i sammenhæng med at der er brug for at styrke erhvervslivets rammevilkår og dermed væksten og jobskabelsen private sektor i europa går udviklingen pt i retning af at flere lande implementerer kilometerbaserede kørselsafgifter for lastbiler det kan give et skub til udviklingen og udbredelsen i retning af at løsningen bliver det der kan kaldes en standardiseret hyldevare den udvikling kan føre til at vi får reduceret de samlede

det er stadig regeringens holdning at kørselsafgiften overordnet set er baseret på et sundt princip om at forureneren betaler hvis det på et tidspunkt viser sig muligt at indføre kørselsafgiften for lastbiler uden væsentlige økonomiske omkostninger vil regeringen igen tage bestik af situationen

frem som begrundelse for pludselig at droppe kørselsafgifterne for lastbiler

her altså der bliver henvist til de meget høje administrative omkostninger og til hvor dyrt det vil være

etablere de såkaldte onboardsystemer til lastbilerne men

kendskab til at en etablering af

i lastbiler vil koste to tusind kroner per enhed en engangsinvestering hvilket jeg ikke synes er voldsomt dyrt for at være med til at implementere det her system det er så for lastbilerne javel og så er der selve systemet indrømmet jeg har set tal der siger at det vil koste i omegnen

og over en tiårig investeringsperiode vil det give en årlig omkostning på tre

jeg konstaterer selvfølgelig at skatteministeren er med på at der rent faktisk findes tilgængelig tilgængelig teknologi på det her område man henviser selv til at den teknologi

er i anvendelse i tyskland i slovakiet i ungarn og

i frankrig og i belgien

jo ikke forstå at man

danske regerings side og fra skatteministerens side henviser til at det

er et uholdbart projekt også rent teknologisk det var i

anvendelig teknologi til stede

selv henviser til det synes jeg ikke hænger sammen og det var ligesom det vi efterlyste

meget meget nøje vi har siddet

holdbare i forhold til det her projekt jeg ved ikke hvor herre henning hyllested har

cirka ti procent af det

ganske ganske meget samtidig ville man jo miste eurovignetten og de indtægter der kom fra det så alt

fortsætte med det her projekt men som jeg også

de rent fysiske vejstandere fordi man netop kører på ja lad os kalde det en gps baseret teknologi så det er jo det

en dobbelthed i skatteministerens svar

jeg synes ikke det hænger sammen

er jo rigtig godt at få erfaringer på området for lastbiler det er et overskueligt og et veldefineret område

en kæmpe kæmpe fejlinvestering i det her så

ville give en omkostningsforøgelse mange steder i vores samfund

de produkter der skulle transporteres ud vi har ikke følt at

system der hang sammen hverken økonomisk eller på anden måde i forhold til at kunne få

også foretaget en hel masse regnestykker

de firmaer som i forvejen har implementeret de her systemer rundtomkring i tyskland ungarn slovakiet belgien frankrig udeomkring i verden så

det er jo velafprøvede systemer de er vant til at implementere dem

de føler sig selvfølgelig voldsomt pikeret har jeg jo forstået på dem når jeg har snakket med dem de føler sig

voldsomt pikeret over at en af begrundelserne fra skatteministeriet

at man ikke har et holdbart projekt

har en fornøden teknologi

kører med den rundtomkring i verden i danmark

det jeg ligesom prøver at anholde over for skatteministeren at

i høj grad baserer sig på argumentet om at

at økonomien hænger ordentligt sammen i forhold til de omkostninger det ville

til erhvervet men vi er åbne over for at se på det på et senere tidspunkt

opgavetyper der som helhed er sammenlignelige med en kørselsafgift for lastbiler i spørgsmålet om udbudsformen har det derfor været oplagt at lade sig inspirere af de erfaringer der er gjort i andre lande et af de lande hvor man kan

er tyskland i tyskland indgik transportministeriet allerede i to tusind og to

kontrakt med virksomheden toll collect toll collect fik opgaven med at udvikle implementere og sørge for driften af den tyske maut for lastbiler over tolv

efterfølgende har andre europæiske lande der har indført kørselsafgiftsordninger for lastbiler overordnet set valgt samme udbudsform som i tyskland da skatteministeriet for godt et års tid siden skulle træffe beslutning om udbudsformen stod ministeriet derfor grundlæggende over for det valg enten at udbyde opgaven som en traditionel systemanskaffelse i skat eller som et offentlig privat partnerskab i lighed med erfaringerne fra udlandet skatteministeriet har som bekendt foreslået

at valget af et offentlig privat partnerskab også blev truffet fordi vi var overbeviste om at det er den måde vi får det økonomisk mest fordelagtige resultat

skatteministeriets anbefaling af opp modellen begrundet i at minimere de samlede projektmæssige risici de samlede projektmæssige risici kan reduceres ved at skatteministeriet stiller krav til funktionalitet frem for bestemte krav til udformning af den tekniske løsning sagt lidt firkantet bliver den specifikke tekniske løsning leverandørens ansvar skatteministeriet vil omvendt fokusere på kvaliteten af den service der bliver ydet måned for måned i hele kontraktens løbetid

i danmark peger blandt andet i retning af

formen faktisk er en rigtig god måde at få leveret den aftalte service til den aftalte

at skatteministeriet systematisk har analyseret opgavens såkaldte

egnethed ud fra de parametre erhvervs og

anbefaler disse analyser har underbygget skatteministeriets vurdering af at opgaven var velegnet

summere op vores beslutning om at udbyde opgaven som et offentlig privat partnerskab byggede på at vi med størst mulig sandsynlighed dels ville få den laveste pris dels ville

frem for at staten investerer låner til en billig penge og så videre staten kan jo

for at droppe kørselsafgifterne for lastbiler

til statskassen eller til den kollektive trafik som

jo har en aftale med enhedslisten om

hvorfor vælger skatteministeriet så

projekt det kan være godt nok og det bygger så også på nogle udenlandske erfaringer kan jeg forstå

ender med at droppe lastbilsafgifterne med henvisning til at

tager vi det på traditionel vis det er staten der investerer

er at skulle udvikle projekter som en lastbilkørselsafgift

være for andre andre statslige myndigheder så derfor synes jeg det er meget naturligt at man i den her form med rimelig komplicerede tekniske løsninger går ud i

arbejdsdeling hvor nogle der har ekspertisen i det går ind

stillet op og administrerer det så får man nogle

give den her årlige udgift hvis man kigger på det over ti år på

og halvtreds million kroner så ville det jo trods alt alt andet lige i

som jeg siger enten til statskassen eller for eksempel til den

at der er en frygtelig mangel på tal og på regnestykker når vi snakker om det her vi får bare hele tiden at vide at det er frygtelig dyrt og at det slet hænge sammen og at der er alt for lidt penge i

men vi har ikke set nogen tal på det for alvor skatteministeren siger at vi har regnet på det men men regnestykkerne har vi

og hvor store takster man skulle tage

man sige nogle politiske prioriteringer som måtte komme ind der synes jeg i og for sig at man kunne tage alle mulige

de mere tekniske ting i det

frem til de resultater vi er kommet frem til

da anbefale at han stiller nogle mere præcise spørgsmål

diskussion om hvordan regnestykkerne er

skal bruges til og så så får det trods alt også indflydelse på økonomien hvor meget af vejnettet vil man lade være omfattet osv

får indflydelse på økonomien

det så for en vurdering man har lagt til grund for at det ikke hænger sammen jeg kan godt opstille

og regnet på det her og de har altså

transport her i danmark og det er noget af det som jeg

transitland og det er jo

bare være klar over at forskellen mellem tyskland som et transitland

en større del her i danmark ville ramme den indenlandske transport og det ville for det andet også ramme om jeg så må sige transporten af almindelige dagligvarer udeomkring

de produkter der kommer derud bliver dyrere og at det bliver vanskeligere at få et job

at transportomkostningerne ude i de yderste distrikter vil blive for

så det er også

når man diskuterer de her ting det betyder ikke at vi

en god idé at forureneren betaler det er

gå i gang med en uddannelse vi har i det hele taget lagt en reform frem der dækker

grundlæggende tanke at dem der kan skal

skal have bedre hjælp end i dag men lige så vigtigt det er

få understreget at der er mange unge

der godt kan lige så vigtigt er det for mig at understrege at vi har unge med meget store komplekse og ofte sammensatte sociale problemer og vi ønsker altså ikke at unge der er omgivet af meget massive sociale problemer betragtes på samme måde som

at vi har en udfordring her som jeg synes vi skal være fælles om når jeg stiller spørgsmålet omkring det her med

uddannelsesparat og hvornår man er aktivitetsparat så handler det jo om at vi har en situation her hvor der faktisk

der kan også opstå en situation hvor hvor to unge

i et renholdelsesprojekt hvor den ene unge

spørger bare ministeren

som ministeren bliver nødt til at at forholde sig til ud over at sige at der er nogle ressourcestærke unge der skal og så er der nogle mindre ressourcestærke unge som skal

kontanthjælp og møder de unge med det meget klare krav at vi ønsker de skal investere tid og penge i deres egen fremtid mens vi fra samfundets side gør det samme

gælder for alle unge

er det selvfølgelig fordi vi er betænkelige hvis unge igennem en længere periode skal være på en meget meget lav ydelse som det kan være svært at leve

man ikke har samme muligheder for eksempelvis at kunne arbejde ved siden af eller låne penge som man kan i

er forklaringen på den ydelsesmæssige forskel vores egentlige problem består jo i at der er så mange unge der er på kontanthjælp og derfor er det vigtigt at flere af dem

det andet og det er da en problemstilling

vi er nødsaget til at forholde os til det er da tankevækkende at de pågældende unge jo kan komme ud i det samme forløb den ene unge kan komme ud i et forløb med henblik på

uddannelse om to eller tre måneder og den anden unge en aktivitetsparat ung kan komme ud i et forløb

skal renholde den samme strand men hvor de får en vidt forskellig ydelse er det ikke ikke et væsentligt

langt inde i de politiske forhandlinger men som sagt er afgørende for os at vi kan formå at håndtere at skelne mellem dem der kan og dem der ikke kan og jo der er dilemmaer forbundet med det men jeg tror ikke at nogen skal gøre sig den forestilling at man kan lave

borgere der har store svære komplekse

jeg synes man i en årrække har begået den fejltagelse at tro at mennesker ikke kan få et bedre liv end det de har i dag

placeret dem som det man kalder midlertidig passive jeg er egentlig også af den overbevisning at nogle af vores allermest udsatte mennesker har fået det dårligere fordi de ikke har været omgivet af en indsats det

at afskaffe matchsystemet vi vil ikke længere opgive mennesker og vi vil også sikre at de allermest udsatte

er for nogle krav der skal stilles og det afhænger jo fuldstændig af hvad det er for en livssituation

berettiget til aktivitetstillægget

så er man aktiv og så er man berettiget til aktivitetstillægget

som ministeren har har lagt frem men men er det også nok at være til rådighed

en indsats af mere socialfaglig karakter

socialfaglig indsats og så er der nogle af vores allermest udsatte borgere som i hvert

til hvor de står i dag har behov for noget hjælp og bistand til at få en hverdag til at fungere

hvis det er sådan at det pågældende menneskes livssituation

tilsiger at det er den indsats der skal startes op med

lider under at man i mange år har ladet en stor gruppe

cirka fem procent af vores

har modtaget kontanthjælp i mere end ti år og mange af dem er i dag så langt væk fra arbejdsmarkedet at det er en lang rejse vi skal ud på for at bringe dem tættere på og det er det vi går i gang med nu

få ret til et aktivitetstillæg i de uger

hvor lidt eller hvor meget der skal til for at få et aktivitetstillæg forestiller ministeren sig at det

i seks måneder om året man får aktivitetstillægget

og i princippet tilkendegiver gerne vil men

er nogen tilbud skal man så have et

det synes jeg da er væsentligt at få afklaret jeg synes bare ikke at ministeren svarer i overensstemmelse med det der står i i udspillet

det min opfattelse er måske at man får aktivitetstillægget hele året

og diskuterer med spørgerens partikammerater netop nu

minoritetsgrupper det kan være en indsats der kan

forskellige elementer men det er klart at danskundervisning

i dag kan tilbyde danskundervisning men nu ønsker vi altså at understøtte den her indsats og også

slog stort op som noget helt nyt

et dyr i åbenbaringen måtte man ligesom forstå nu var alle sager løst med det her

ministeren nu endelig langt om længe vedgår at der intet nyt er

der har ikke været arbejdet på den her måde

med integrationspålæg før det er en ny

at opfinde alle nye redskaber

er nu en god idé ligegyldigt

arbejde med et integrationspålæg og at samle indsatsen omkring den enkelte borger er noget vi gerne vil se på

ud og laver store forsider på politiken hvor man fortæller

er jo også derfor jeg kan stå

med med lov om aktiv socialpolitik her hvor man

seks og tredive til en og fyrre kan se at det her allerede eksisterer så jeg har egentlig umiddelbart ikke yderligere til det her andet end blot en tak for at ministeren giver mig ret i mit

at vi kommer til at stille præcise krav om at man skal arbejde for sin kontanthjælp at vi sætter fokus på grundlæggende kompetencer på dansk og matematik husk på at

en erhvervskompetencegivende uddannelse at tre ud af fire kun har deres folkeskoleuddannelse

det er et alt for spinkelt grundlag at stå på det er klart

en reform som både stiller klare krav om at man arbejder for kontanthjælpen og gør op med passivkulturen og indfører forsøg med integrationspålæg samtidig med at vi satser på

kontanthjælp til et liv med uddannelse

imødegå skadevirkningerne

stor skade ved at regeringen har ophævet to hundrede og fem og tyve timersreglen starthjælpen og kontanthjælpsloftet

vi kan jo se at antallet af indvandrere på kontanthjælp er steget markant siden man er holdt op med at stille krav så så min bekymring her ligger i at regeringen

ikke gør nok men der er ingen tvivl om

presse regeringen i den rigtige retning på det her område så der kan ministeren tage

men men jeg kan bare ikke forstå at det at omdøbe

skulle komme ind på arbejdsmarkedet og at det skulle

dialog og diskussion med både fru ulla tørnæs og peter christensen der repræsenterer venstre og jeg er egentlig ret fortrøstningsfuld i forhold til at folketingets partier kan samles om en

der har været på kontanthjælp i i mange år og i lange perioder det gælder både unge

man kan jo have mange holdninger til hvad det er for midler der skal tages i brug ydelser indgår

som en del af den diskussion og man har forsøgt sig med nogle ydelser som i hvert fald ikke fik alle i arbejde må vi konstatere jeg tror på at det at stille klare krav om at man for

skal arbejde for kontanthjælpen er et effektfuldt redskab som

handler om rådighed og sanktioner andre ting handler

dansk og matematik og det er ikke et minoritetsspørgsmål det gælder også mange af vores danske unge som desværre ikke er blevet klædt godt nok på

det der er sigtet med den her reform er jo først og fremmest at give

ønsker at mennesker skal uddanne sig og arbejde i stedet for at være

noget ministeren selv har svaret mig i et officielt svar

se en enorm stigning i antal ægtepar på kontanthjælp der er jo selvfølgelig en sammenhæng i det ministeren og det påviser blot

kontanthjælpsloftet to og fem og tyve timersreglen og starthjælpen betyder at flere indvandrere står uden for arbejdsmarkedet

trække regeringen i den rigtige retning så flere udlændinge kan komme ind

er det sted hvorfra mennesker også i en svær livssituation skal have bedre mulighed i morgen end

i dag jeg skal ikke blande mig i hvordan andre politikere anlægger deres retorik jeg vil bare appellere til at man sætter sig omkring forhandlingsbordet hvor mange af os

og ja vi diskuterer ydelser det gør vi i regeringens

andre partier der ønsker at diskutere men at tro at det kun handler om det når vi også har at gøre med mennesker der er i en svær livssituation og når vi ikke er i stand til i vores uddannelsessystem

er vigtigt vi har lagt et stort reformforslag på bordet

social kontrol og få indvandrerkvinderne ud på det danske arbejdsmarked

lille smule over noget af spørgsmålet fordi

kan stå alene og det har heller ikke været meningen

lige gøre opmærksom på at forslaget om de tre aktiviteter har været sendt i høring i satspuljekredsen og kredsen

da venstre er en del af den kreds

og at få indvandrerkvinder ind på arbejdsmarkedet bekæmpelsen af social kontrol og andre æresrelaterede konflikter ligger regeringen

fru fatma øktem bekendt lancerede social og

en national strategi mod æresrelaterede konflikter herunder social kontrol der er afsat fire og tyve million kroner af

til strategien over fire år og der er i alt

tredive konkrete initiativer i strategien strategiens fokusområder og initiativer er drøftet i og godkendt af satspuljekredsen som er enig om at det er vigtigt at prioritere indsatsen

social kontrol og andre æresrelaterede konflikter derudover offentliggjorde regeringen i november to tusind og tolv strategien mod parallelle retsopfattelser og et opgør med tvang og undertrykkelse i forbindelse med religiøse vielser formålet med strategien er at forebygge at religiøse skikke på det familieretlige område

strategien indeholder i alt femten initiativer de tre initiativer i perspektiv og handlingsplanen er således en del af en massiv satsning

modvirke social kontrol i særligt indvandrermiljøer konkret ønsker vi med de tre tiltag at sætte fokus på de

kvinder med indvandrerbaggrund som er særlig udsat for at leve isoleret og uden mulighed for

at få viden om ligestilling og deres rettigheder i familien og det danske samfund og resten skal jeg nok læse op

så jeg har ikke noget at sige om det det synes jeg er ganske glimrende

heller ikke det mit spørgsmål går ud på mit spørgsmål

igennem rigtig mange år har advokeret for at indvandrerkvinder var svigtet af den tidligere regering

vel ikke i tvivl om at der er et meget stort

etniske minoriteter så undrer det mig at ministeren i sin

med noget nyt ud over at der skal være en mobiltelefonapp jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre om det er svaret fra ministerens side

lejlighed til at sige at der ikke blev gjort nok

det her var et ligestillingsproblem så er det jeg spørger ministeren om når ministeren sidder der som ligestillingsminister

jeg kan oplyse ordføreren om at

sidste år støttede lokk i udvikling af netop en app til for eksempel kærestevold

fem hundrede downloads af den app hvis det bare har hjulpet få unge mennesker

hvis det bare har hjulpet få unge mennesker med at få hjælp så synes jeg at en app er en

værktøj som

skal være en del af en massiv bred strategi med masser af initiativer

nogle penge der blev tilovers som vi har brugt og så har vi fundet nogle initiativer som vi lægger

i de allerede eksisterende initiativer så vi burde klappe

det er så bare ikke her og lige nu så jo jeg synes det er et problem men jeg synes også det er et problem at

ordføreren udlægger det som om den her app

bare er noget tilfældigt der bliver taget ud det her er rent faktisk noget som er en del af en massiv strategi og som i øvrigt har været til høring hos

hørt at det skulle være et problem for venstre

det et problem og det undrer mig i den grad

uforstående over for men jeg synes at vi skal glæde os over at vi har fået lavet de strategier her tredive

kan mindske den ekstreme grad af social kontrol og få indvandrerkvinderne ud på det danske arbejdsmarked

og vi har sat det i gang med accept fra venstre lige

et problem at skulle lave en oplysningskampagne

og det har jeg faktisk også tiltro til at det gør